titlerne på de anmeldte sager vil endvidere fremgå af folketingstidende DK

medlemmer af folketinget christian juhl med flere har meddelt mig at de ønsker

optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet

der anmeldt følgende spørgere torsten schack pedersen dennis flydtkjær

ser det ikke ud til i første runde har

og minister begge to minutters taletid og derefter er der to runder hvor spørger og minister hver gang

en række artikler som jyllands posten har skrevet hen over påsken om nogle skattesager

over for den pågældende skatteyder skatteretseksperter udtaler

skat forsøger at forhandle sig frem til en løsning

hvis vores forsøg på alternativ sagsafslutning af en eller anden årsag må stoppe er der naturligvis kun en mulighed tilbage nemlig at følge lovens almindelige regler i nærværende sag vil dette medføre ændringer udlodninger og ansvarsvurdering

en noget besynderlig

er skat villig til at frafalde noget som skat ellers mener at

stærkt bekymrende at skattereglerne

lidt bytte bytte købmand mener skatteministeren ikke at det

er skattelovgivningens bogstav

ansætte skatteyderens skat

kan forstå det drejer sig om nogle artikler der har været i jyllands posten

hvad der har stået i artiklerne lige så vel som herre torsten schack pedersen udmærket ved at jeg som skatteminister ikke kan

som skat som skat håndterer

armslængdeprincip mellem

som forvaltningsmyndighed på det område jeg går naturligvis ud fra

i sin forvaltning af skattelovgivningen

det jeg spørger til er den måde som skat agerer

fra en række eksperter er altså meget meget voldsomme jeg har aldrig oplevet noget lignende

det kan ikke være rigtigt at skat kan optræde på den måde hvis der er noget at komme efter så skal det jo rettes og så er det ikke bare noget man skal true med

det synes jeg da må give skatteministeren lejlighed til

rejse det her spørgsmål principielt over for skat hvad er det for en en metode man møder borgerne med er det en forhandlingssituation eller er det et spørgsmål om at skattereglerne skal overholdes det skal jo også ses i lyset af at

været meldinger fra skat om at hvis man bare vinder halvdelen af sagerne

man tilfreds jeg formoder da at skat rejser sager hvis skat

for domstolene at man selvfølgelig ikke har en sikkerhed for at

hvad man kan kalde kreativ lovlig

er jo meget rimeligt at man som offentlig myndighed forsøger at få afklaret

områder som defineret af hvad domstolene

sige at at

skat selvfølgelig overholder lovgivningen og

lovgivningens rammer selvfølgelig skal man ikke kunne forhandle om hvad der står i loven loven skal

det afhænger lidt af hvordan humøret er når man kommer på besøg jeg håber at skatteministeren vil til at vi får fokus på retssikkerhed på det her område så der ikke kan florere de her historier som vi er vidne til i jyllands posten og

der bliver lagt op til at man finder en forhandlingsløsning

hvis det ikke kan lade sig gøre så kommer man med nye krav det i hvert fald et principielt spørgsmål som skatteministeren sagtens kan forholde sig til

et beløb og hvis ikke det kan lade sig gøre

rimeligt ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning at skat agerer på den måde som er beskrevet og hvad har skatteministeren tænkt sig at gøre for at sikre det som skatteministeren selv sagde var væsentligt

at der er en ordentlig retssikkerhed på området så må skatteministeren på baggrund af de sager der har været være villig til at tage en række initiativer for at sikre at der er retssikkerhed og

faktisk meget meget velfungerende

er også beundret

til er nogle sager som kan gå til klageinstanser kan gå til domstolene

nogle grænser for hvad man kan og hvad man ikke kan

bare på skatteområdet at det er sådan det er også på andre områder

ikke give anledning til at man siger at det hele bare er tilfældigt og kører efter tilfældighedens principper selvfølgelig

skat overholde lovgivningen jeg vil ikke kommentere konkrete sager men naturligvis

kan jeg sige her og vil løbende hævde

tillid til at det gør skat

af lærerne hvilket betyder at

kan have svært ved at få passet deres børn da

man så som forælder skal frygte at man bliver beskattet hvis man har sit barn med på arbejde eller hvis virksomheden

man kan få passet sit barn mens man passer sit arbejde til gavn for os alle sammen

synes vi jo ikke at man skal beskattes

er en meget speciel situation og ikke tale om en permanent

blot en nødløsning for at få dagligdagen til at fungere mens vi har den her krise jeg har godt lagt

har været ude i medierne men man har været lidt uklar synes jeg

man vil ikke rigtig melde ud til de her forældre

ikke beskattet hvis de har deres børn med på arbejde eller hvis virksomheden vælger at lave en ordning hvor man kan få passet sine børn mens man er på arbejde

udmelding og eventuelt give en garanti for at man fra skats side ikke i den her specielle situation vil komme efter forældrene med en ekstra skatteregning hvis de vælger at have deres børn med på arbejde eller virksomheden vælger at lave en midlertidig

beskattet af det

hvor vi siger at forældrene trygt

børnene med på arbejde uden risiko for at de efterfølgende bliver beskattet

børnepasning som et personalegode og

os inden for den lovgivning vi har men det er

sine børn med på arbejde man kan sørge for at

beskattet

på skats pressemeddelelse at hvis man vælger på skift i en virksomhed at passe

bliver man ikke beskattet men hvis virksomheden vælger at sige at nu er det fru jensen eller

petersen der i dag passer børnene så er det et personalegode

har jo ikke fået flere udgifter af det

meget klædeligt i dag kunne sige at selvfølgelig i den her meget specielle situation skal folk ikke beskattes af den her pasningsordning jeg mener slet der er tale om en almindelig pasningsordning der burde beskattes for det er jo en nødløsning fordi forældrene og virksomhederne

vi fra skatteministerens side med opbakning tror jeg fra det meste af folketinget ville sætte den garanti for at man ikke bliver beskattet fordi man sørger for at få passet

man kan definere det som et egentligt personalegode at der kan blive et skattemæssigt problem derfor siger vi også at vi opfordrer virksomhederne til at henvende sig til skat med henblik på få et bindende forhåndstilsagn om hvorvidt

så så man undgår at der kommer overraskelser senere hen

tage deres børn med på arbejde få dem passet på arbejde uden at de behøver at frygte at blive ramt efterfølgende

så synes at det er fair at man risikerer at få den her ekstra beskatning

har jo en gang betalt deres skat af deres løn for at børnene så kan gå gratis i en folkeskole

så er den her lockout kan de så ikke gå gratis i deres folkeskole

ind til i skat man får så et skattesmæk for at få passet

børn på anden vis er skatteministeren ikke enig i at det er en form for dobbelt beskatning og om det ikke

principielt er et problem at man kan risikere at blive beskattet en ekstra gang for at få passet sine børn når man har betalt regningen en gang

rent principielle årsager burde være grund nok til at man fra skatteministerens side

er ret sikker på med stor opbakning fra folketinget vil sende det signal til borgerne

at de selvfølgelig ikke skal dobbeltbeskattes

skat udmærket er klar over at der er en eller anden særlig situation i øjeblikket men det jeg bare siger er at i det omfang man er usikker

henvende sig til skat med henblik på at få et bindende forhåndstilsagn om hvorvidt man skal beskattes af det eller beskattes af det jeg tror at vi alle sammen er interesserede i

og det er jo problemet med den omfattende svindel der er i danske døgnkiosker så sent som i dag kan

i to tusind og tolv var skat på kontrolbesøg otte hundrede og halvtreds gange i kiosker over hele landet i over fem hundrede af de

og halvtreds besøg medførte bøder på minimum fem tusind kroner i firs procent af de sager hvor der blev givet en bøde

omhandlede ulovligt slik

som regeringen har arvet kan man sige men det er også en problemstilling som der desværre ikke er

en eskalerende udvikling som gør at der desværre kun bliver flere og flere som begiver sig ud i kriminel beskæftigelse ved at tjene penge på illegalt indførte varer uden danske afgifter

skatteministeren umiddelbart efter at skatteministeren blev skatteminister og jeg var selvfølgelig glad for at vi fik en ny minister på området som måske vil tage mere hånd i hanke med de her problemstillinger

årsværk på landsplan

er ret meget set i forhold til hvor mange døgnkiosker og grønthandlere der er i hele danmark de steder hvor der begås svindel er

sodavandshandel det er øl det er spiritus det er chokolade og is og derfor synes jeg selvfølgelig

en ting er jo at vi kan se at tallene går den forkerte vej men det andet er selvfølgelig og det er det jeg glæder mig til at høre

noget vi er meget optaget af og har været

skatteudvalg i morgen der kommer

ledelsen i skat og gennemgår den produktionsplan som man arbejder efter

og der er det her faktisk et ganske ganske stort og vigtigt indsatsområde

og de initiativer som vi kan påregne kommer i gang kan vi se frem til endnu mere kontrol og endnu flere folk i felten som er ude at inspicere kan vi se frem til højere bødestraffe

vil gå ind for så sent som i oktober måned stillede jeg et spørgsmål om forhøjede bøder det

peanuts set i forhold til hvad de her virksomheder tjener på deres ulovligheder er det lavere afgifter vi kan se frem til

incitament til at begå den her type af kriminalitet endelig

form for omgåelse af lovgivningen den her form for svindel

lige kan få has på ved at ansætte flere her og ansætte flere dér er mere kontrol her og

ordentlige analyser af

kan sætte ind effektivt i stedet for at tage rundt forskellige steder herre skibby siger at der er

ikke stå her og påstå at det er et enkelt erhverv at der er et

og så videre jeg tror det er kontrolvirksomheden som vi skal have intensiveret og det er vi også

det der bare er den helt store udfordring er at det er et eskalerende problem det er noget der stiger i omfang

økonomisk kriminalitet så siger ministeren at det

det hjælper med de her såkaldte lavintelligente indsatser kontrol og bødestraf og så videre

mig bekendt har det da haft stor virkning andre steder i samfundet

man har valgt at sætte bøderne op for at

fordi man ved at det har en præventiv virkning derfor er

når de samvirkende købmænd siger at fem tusind kroner i bøde for at blive opdaget i at lave omfattende

en masse populistiske håndbevægelser

at nu skal vi bare gøre det gøre det og det jeg tror virkelig der er tale om at vi

og det er også det som som skat er i gang med

bøderne skal hæves det vil ikke udelukke jeg siger bare at det ikke er nogen patentløsning på det her problem som herre hans kristian skibby

med virksomheder og personer om

om hvorvidt skatteministeren synes at det er en

man kan agere på som skattemyndighed i et retssamfund hvor det vel som udgangspunkt må være sådan at borgerne skal betale den skat de er forpligtet til og at det ikke kan hænge sammen med trusler om politianmeldelser og skatteforhøjelse hvis man så ikke accepterer det skat melder ud

har ikke læst de pågældende artikler og jeg ved ikke om

at naturligvis holder vi os inden for lovgivningen naturligvis kører skat inden for den lovgivning der er hvis man ikke gør det er

er tale om et meget meget stort problem fordi retssikkerheden

noget som de faktisk prioriterer højt

at mene at skat ikke holder sig inden for lovgivningen er det fordi skatteministeren har fået en redegørelse er det fordi skatteministeren har bedt skat om

at redegøre ikke bare for den sag der er omtalt i

jo

som skat agerer på og at der gælder et generelt princip for den offentlige vurdering om at myndighederne skal handle sagligt og nå frem til konkrete resultater ud fra et konkret bedømmelsesgrundlag og at det

tilfældet i de her sager så kan skatteministeren redegøre for om han har bedt om en redegørelse eller hvad han bygger udtalelserne

om at han forventer at skat har overholdt

overholder gældende lovgivning ellers

relativt korte tid jeg har siddet som skatteminister

ret meget til før der er diverse artikler i aviserne

skattemæssige problemstillinger

ret meget til før forskellige eksperter udtaler sig

indlysende nok selvfølgelig skal

ikke noget grundlag for at tro at skat ikke gør men i det omfang

kan berolige sindene hos hos venstre

den her problemstilling der er beskrevet i

konkrete sag men generelt i lignende sager der også har været fremme og er blevet omtalt meget

på hvis det står til troende både de mailkorrespondancer

at skat jo reelt set har været inde og forhandle om hvad man skal betale i skat og har truet med politianmeldelse hvis man så ikke har accepteret det skat er kommet med det er jo for borgerne i det her samfund et retssikkerhedsmæssigt problem det er det også for de virksomheder der måske står i den situation at skat ikke længere er en myndighed man kan have tillid til men

en forhandlingspart i en sag derfor vil jeg høre skatteministeren skatteministeren vil tage af initiativer hvis det viser sig

skat holder sig inden for den gældende lovgivning og der selvfølgelig er er et tilstrækkelig retssikkerhedsmæssigt fundament

det som skat gør jeg er fuldstændig enig med fru ellen trane nørby i at det er vigtigt at borgerne har tillid til skat det er fundamentet for hele vores skatteforvaltning at

et tillidsforhold mellem borgerne og skat og

og maling af påskeæg der har været et

det var afgørende at man fik reddet cypern fra afgrunden og det er vi jo også glade for i venstre men måden det foregik på har udløst betydelig debat

ikke forstå hvordan eurolandene i første omgang endte med en løsning hvor også indskud på under de syvhundrede

kroner skulle bidrage til redning af banksektoren på trods af at vi jo har et eu direktiv fra to tusind og otte

husker der siger at de skal være sikre

man så kunne træffe den beslutning

ud på en sen nattetime så kan man pludselig bøje reglerne

der har været en meget svær situation hvor der heldigvis er

som betyder at man nu kan lave en

er lavet den femogtyvende marts aftalen der og den tager højde for den problemstilling som fru lykke friis

cypern det er vigtigt ikke alene for cypern men for hele eu og sådan som jeg er orienteret

betyder aftalen af femogtyvende marts at den problemstilling som fru lykke friis peger på

kunne træffe den beslutning hvorfor har vi så et direktiv

her med om man så bare kan bøje reglerne en sen nattetime

er en undtagelse i det direktiv eller hvordan kunne

endelige aftale der så er faldet på plads

håber jeg glæder både fru lykke friis og borgerne i allerød nemlig at der tager man højde for netop den problemstilling som fru lykke friis peger på nemlig om folk

kommer meget længere med hensyn til at hitte ud af hvad der så egentlig er forklaringen det kunne være meget rart på et tidspunkt

være temmelig interessant og vigtigt også når vi skal diskutere eu i andre sammenhænge men til sidst kunne det jo så være rart hvis ministeren så garantere at hvis og såfremt at danmark

går med i bankunionen nu ved jeg godt at diskussionerne

at være bekymret i allerød eller i aarhus eller hvor det nu er for at man

pludselig så igen kunne træffe en beslutning som så påvirker danskere

og halvtredstusind kroner så kan ministeren garantere at

vil gå på kompromis med den model der er lavet

som også fru lykke friis peger på og er fuldt ud klar over og det her er jo primært en redningsplan som er lavet af eurolandene

cypern for så vidt angår den måde vi i danmark ser på spørgsmålet om

sige at de danske bankpakker der er blevet lavet

at man har ønsket at at

indlån af en rimelig størrelse præcis som det også er tanken

kan ikke forestille mig at nogen regering har planer om

at sikre at alle unge mennesker har gode muligheder for at få forsørgelse mens de tager

vil gerne fastholde det nu er der så kommet en udfordring

fastslår at eu borgere der studerer i danmark og samtidig udøver reel og faktisk beskæftigelse af en karakter hvor de pågældende studerende opnår status af arbejdstagere efter eu retten ikke kan nægtes studiestøtte der gives til danske

er cirka tusind studerende der allerede i dag vil skulle have den

jeg gerne høre hvad europaministeren vil gøre for at sikre at vi fortsat kan have

at vi kan leve op til de ønsker vi har om at alle unge danskere

ønsker at indrette su systemet i danmark i de kommende år og det

som det også vil være spørgeren bekendt

og jeg ved at man der er i gang med

og at man fra den side

vurdere hvilke konsekvenser det vil få for

et rigtig godt su system i danmark og ja det foregår i i

uddannelsesministeriet men den vurdering vi så får fra ministeriet om den her eu dom handler jo om

set ikke bare gøre fordi de regler vi laver jo kommer til at gælde jeg var lige ved at sige en hvilken som

fra europa som har lyst til at komme herop tage sig en uddannelse og få

vil gøre for at vi faktisk kan opretholde det system vi har

ikke bliver tvunget til at lave vores su system om til noget som ikke er så godt og effektivt i forhold til de studerende som det system

men det ændrer ikke på at at sagen altså ligger hos

en anden minister og jeg har fuld tillid til at at den pågældende minister

og stærke su system i danmark og at vi selvfølgelig i den forbindelse også vil

jeg har stor tillid til at vi nok skal få lavet et robust og sikkert su system i danmark men den her dom medfører jo netop

når ministeriet selv vurderer at det vil koste

vi nu har en europaminister og det her handler

gerne gentage mit spørgsmål om hvad europaministeren vil gøre for at vi har mulighed for at opretholde vores

også i fremtiden vil have et stærkt og

en uddannelse og samtidig også

eu domstolen har vi grundlæggende den holdning i regeringen at vi synes det er godt at der er en eu domstol som kan være med til at afgøre de uenigheder der måtte være i en række tilfælde får danmark medhold ved eu domstolen

har jeg fuld tillid til som jeg har sagt at den redegørelse der er kommet fra

spørgeren og jeg tage som et

spørgsmål til ministrene det første spørgsmål er til social og integrationsministeren af herre martin henriksen

i virkeligheden at der ikke er noget ulovligt i at modtage udenlandsk finansiering til

af en moské en kirke eller andre former for bedehuse ligesom det heller ikke vil være ulovligt for

man kan bygge danske kirker eller danske bedehuse

hvis der forekommer ting som man ikke synes er i orden altså er der eksempelvis betingelser som bliver stillet i forbindelse med at modtage støtten kan det på en eller anden måde påvirke integrationen negativt kan det være i strid med dansk lovgivning alle de her ting skal man selvfølgelig holde øje med for de kan jo naturligvis ikke accepteres men der er som sådan ikke noget ulovligt i

man mener at det er så alvorligt der synes jeg da at det

interessant at høre ministerens holdning til sådan en løsning ministeren sagde at man kunne forhindre det hvis det

var til skade for integrationen det synes jeg var

jeg vil vove den påstand at hvis

ekstremistiske holdninger ønsker vi ikke i større grad end tilfældet er i dag får grobund i danmark

mig at høre om der så er en åbning fra ministerens side til at man rent faktisk forhindrer opførslen af stormoskéen eller i hvert fald at donationen kommer fra

der bliver opført en moské i danmark

kan folk samle ind ind man kan rejse penge på den ene

er vigtigt for mig og det der interesserer mig er i virkeligheden om der bliver stillet betingelser

og noget man skal være opmærksom på og som man ikke vil synes er i orden

risikere at påvirke integrationen negativt spørgsmålet går på

ikke gå ind og forbyde det og sige at en stat ikke må finansiere det man kan

spændende er jo hvad skal der ske med de penge hvad skal der ske i den moské

organisationer og stater som har en fundamentalistisk indgang til hvordan samfundet skal være indrettet finansierer

fra hvor den her stormoské skal opføres så kan vi se at der er ved at blive opført en stormoské som er finansieret af det iranske

homoseksuelle og så videre så siger ministeren at vi kan forhindre det hvis der bliver stillet nogle bestemte betingelser for donationerne ja men pointen er at

som det iranske præstestyre donerer penge til

til deres moské er jo enige med det iranske præstestyre de som qatar donerer penge til

det muslimske broderskab har af ideer og tanker om hvordan samfundet skal være indrettet

jeg vil gerne vide om ministeren frygter og er bekymret for at de her stormoskéer og de pengemænd der står bag vil have en negativ indflydelse

donationer til eksempelvis et bedehus som kunne være en moské

en rigmand som havde mulighed for det ikke ville kunne donere penge via udenlandske banker

stater eller om det er udenlandske bagmænd der donerer det

at at nydanskeres medborgerskab skal styrkes at ligestillingen mellem kønnene skal fremmes at social kontrol og parallelle retsopfattelser skal bekæmpes og

ikke går ind for at man skal have

at de her stormoskeer bliver opført og det forhindrer jo ikke at de

bagmænd der betaler for det har en interesse som går på at man ønsker

kommer en reklamesøjle for en fundamentalistisk udgave af islam

som er problematiske og som ministeren selv synes kan give anledning til forskellige former for bekymringer så lad os da forhindre

og stater kan give penge til at opføre stormoskeer i danmark det betyder

jo betyde at man laver en lov hvor man lægger en vurdering ind

myndighederne får mulighed for at vurdere om den her organisation eller stat fremmer et syn på samfundet som vil give integrationsproblemer som kan fremme ekstremisme og i værste tilfælde terrorisme det kan man godt lave en lov

der altid være forsøg på at komme uden om den lovgivning sådan

bryde lovgivningen men det kan aldrig være et argument for

skal indføre lovgivning hvis jeg hører at vi rent faktisk er enige om at det der foregår

er problematisk det er problematisk at det iranske præstestyre finansierer en moské i

nordvestkvarteret og det er problematisk at et land som qatar der støtter det muslimske broderskab

og i ægypten er med til at finansiere en stormoské

betragter som værende et

de mennesker som har en muslimsk baggrund lever et velfungerende liv og de bidrager

ikke til at blive hængt homoseksuelle heller heller ikke i nordvest

vi skal respektere men vi må omvendt også stille det krav at det

religion men det er den danske lovgivning som skal følges

skrappe krav til hvordan vi gerne vil styrke

en indsats mod parallelle retsopfattelser og vi sætter ind på mange forskellige steder men der hvor vi ikke vil sætte ind

hvordan skulle man ellers vurdere hvem der giver pengene

at vi bevæger os på kanten af hvad man kan sige er i

at vi holder øje med hvad der foregår og at vi selvfølgelig ikke accepterer ting der ikke fremmer integrationen og at vi bekæmper noget hvis det ikke

store antal serbiske romaer der søger om humanitær opholdstilladelse i danmark herunder om jeg vil tage

i eu jeg har besvaret et lignende spørgsmål fra herre karsten lauritzen den

fjortende november to tusind og tolv og som jeg gav udtryk for dengang ja så finder regeringen at det er helt og aldeles uacceptabelt at personer der er fritaget fra kravet om visum udnytter dette til at søge asyl og humanitær opholdstilladelse uden at de har belæg for

misbrug og det gør regeringen der er iværksat en hel række tiltag der skal imødegå det relativt store antal serbiske statsborgere der søger om asyl og

i danmark der er således igangsat en særlig fast track ordning i asylsystemet ved behandling af de humanitære sager og i udsendelsesfasen endvidere er der i begyndelsen af marts i år iværksat en cateringordning for serbiske asylansøgere på et

nordsjælland med cateringordningen

kan udgøre en pullfaktor for denne gruppe danmark har desuden en velfungerende tilbagetagelsesaftale med serbien som betyder at der kan ske en hurtig hjemsendelse af personer uden ret til ophold i danmark rigspolitiet gennemfører løbende udsendelser til serbien og den nittende marts altså her i år to tusind og tretten blev der gennemført en frivillig udsendelse af i alt tre og halvtreds personer fra serbien næste større samlede udsendelse

er lige om hjørnet vi skal fastholde fokus på udsendelse

det vil myndighederne selvfølgelig vedblive med at gøre vi ved at udsendelse er det stærkeste signal som vi overhovedet kan sende lad mig i den forbindelse oplyse at antallet af indrejste serbiske statsborgere ifølge foreløbige tal er faldet fra

og hundrede og ni og halvtreds i februar måned til otte og tres i marts

tal opgjort per femogtyvende marts to tusind og tretten og vi holder selvfølgelig fortsat øje med

indrejsetallet i eu regi bakker regeringen endvidere fuldt op om den suspensionsmekanisme som kan føre til en midlertidig suspension af visumfrihed i tilfælde af misbrug

jeg lægger desuden vægt på at serbien og andre lande på vestbalkan selv tager ansvar for situationen og jeg har opfordret til en drøftelse blandt mine eu kollegaer

den situation vi står i i dag er at problemet faktisk er væsentlig større end det var for fem måneder siden da vi sidst diskuterede det

blandt andet i en artikel i politiken i forbindelse med at man sendte tre og halvtreds romaer hjem

danske skatteborgeres regning i øvrigt fik de halvtreds

vi ikke diskutere her i dag men der blev det blandt andet sagt

en positiv stemning hos asylansøgerne og jo det er fint men også at det

asylansøgere fra serbien som er i udsendelsesposition der har været en voldsom stigning i de seneste par par måneder

kun et problem der gør sig gældende i i danmark det gør sig gældende i hele eu og det er derfor spørgsmålet retter sig mod hvad ministeren ønsker at gøre på dansk

men også og mere vigtigt det spørgsmålet handler om nemlig hvad ministeren vil gøre på eu niveau det er jo et fælleseuropæisk problem der var i oktober seks af ministerens kollegaer

den tyske minister fordi de betragter det her som misbrug af eu systemet og ønskede at man skulle

suspendere den visumfrihed der er for

den danske justitsminister bakker den danske regering op om de seks ministres og seks landes

er i eu og som kan føre til midlertidig suspension af visumfrihed i tilfælde af

en drøftelse af problematikken blandt vores eu

er pænt sagt noget af en tilsnigelse eksempelvis kan man jo se at antallet af indrejste serbiske statsborgere

man kan se som jeg sagde at der er foretaget én udsendelse

er lige om hjørnet så det er noget af en tilsnigelse men

respekt for herre karsten lauritzens lauritzens trang til

er helt fair men jeg håber bare at dem der lytter til det kan se

at der her er tale om en tilsnigelse

desto vigtigere at få klarlagt

den aftale som ligger til grund for det her det kan man jo

regeringsskifte det stiller vi os i venstre fuldstændig og til enhver tid klar til justitsministeren kan bare opfordre statsministeren til

der bliver stillet og det gjorde ministeren ikke jeg spurgte

om det her ønske som blandt andet er fremført af sverige og tyskland og ministeren siger at man har den her suspensionsmekanisme som man kan bringe i spil hvis der er tale om misbrug spørgsmålet melder sig så mener den danske regering den danske justitsminister at der er tale om misbrug i forhold til

til europa og søger om asyl mener ministeren er tale om misbrug eller ej jeg kan oplyse ministeren om at den tyske minister mener at der er tale om misbrug

man i tyskland har taget et stærkt standpunkt

selv omtalt en stor reportage om selve hjemsendelsen og som sagt

dagsordenen i eu samarbejdet

sammen med mine øvrige eu kollegaer

nok at ministre ikke må stille spørgsmål men ministeren må sandelig gerne undre sig og med den opposition vi har lige i øjeblikket er der god grund til at undre sig en gang imellem

stillet et spørgsmål som jo kan foranledige en til at tro at venstre som selv som parti med daværende integrationsminister fru birthe rønn hornbech tilsluttede sig vedtagelsen af det her på danmarks vegne øjensynligt nu fremmer synspunkter som godt kan tolkes

regeringen står fuldstændig fast på det her vi tager drøftelserne de steder de skal være

bare vist sig at forudsætningerne har ændret sig noget det strømmer ind over europas grænser med folk der søger grundløst om asyl i tyskland i holland i belgien

i frankrig i sverige og i danmark der er nogle lande der vælger

og så er der nogle lande der vælger at læne sig tilbage og sige at

for yderligere det er den tilgang justitsministeren

den tilgang venstre vælger og det er så den forskel jeg vil godt afslutningsvis

personer hvornår kan vi forvente at de her personer som ikke har grundlag for asyl og som misbruger det danske asylsystem er tilbagesendt er det inden sommerferien er det efter sommerferien er det inden udgangen af året kan ministeren love at det her problem

tre og halvtreds personer fra serbien her den nittende marts to tusind og tretten

og det er en af årsagerne til at den næste større samlede udsendelse

er som sagt en tilsnigelse og det håber jeg

den her debat kan høre det bliver taget meget alvorligt for vi skal selvfølgelig tage den skarpest mulige afstand fra den her form for forsøg på misbrug af mulighederne for at få asyl og også få humanitært ophold

i danmark vores asylsystem skal være til for dem der har brug for beskyttelse ikke for folk der vil misbruge det så er der rigtigt nok et eu spor

hele spørgsmålet om mulighederne for suspensionsmekanisme altså at man midlertidigt kan suspendere visumfrihed i tilfælde af

så er det også sådan

tage et ansvar for situationen og det er det vi har opfordret til at

mine eu kollegaer så det er det der er vejen frem og det er derfor at

nylig hvor journalister fra tv to opsøgte personer

netop den problemstilling flere gange i løbet af de seneste uger og

et samråd i retsudvalget her den fjortende marts hvor jo også spørgeren selv deltog som

forbindelse med den verserende bandekonflikt været rapporteret om tilfælde hvor typisk unge mænd med

er også rapporteret om tilfælde hvor helt almindelige mennesker har været udsat for det samme

også klart gav udtryk for og har gjort ved flere lejligheder tidligere

diskuteret det her så siger det sig selv at den her form for adfærd

komplet og helt og aldeles uacceptabel og det er selvfølgelig også noget som politiet ser på med meget meget stor alvor og

over for det politiet har i det hele taget optrappet det i forvejen massive retshåndhævende pres og yder

i øjeblikket en helt ekstraordinær indsats i kampen mod banderne det er jo ikke mindst kommet til udtryk i de store og målrettede politiindsatser mod bandemiljøet

slutte med at understrege at bekæmpelsen af rocker og bandekriminaliteten fra første dag har været en topprioritet både for mig som justitsminister og også for regeringen

er indsatsen løftet til det højeste niveau nogen

og det er vigtigt at det pres bliver fastholdt for vi kan på ingen måde

ting som vi ser udspringe af den

lagt på rocker bande medlemmerne lige i øjeblikket

tror at ret mange danskere er dybt bekymrede over er den udvikling vores samfund bevæger sig i særlig i nogle af de her ghettoområder og udsatte

en faretruende kriminalitetstendens

særlig bliver interessant fordi kriminaliteten jo samlet set er faldet og det kræver nok at man gentænker

politimæssige og den lovgivningsmæssige indsats

et ønske venstre har haft

der er behov for nye redskaber nu siger ministeren sikkert noget med hemmelige ransagninger og det havde

jeg ved ikke hvordan hemmelige ransagninger har noget med bandevagter at gøre men

spørge ministeren om ministeren ikke betragter de her bandevagter og det vi ser i de her boligområder som en helt særlig udfordring som vi også må tage en politisk diskussion om hvordan vi håndterer

til politiet bare for at illustrere hvor stort og alvorligt

nylig undersøgelse at afdække at i de her udsatte boligområder hvor bandevagterne bestemmer

fordi man er bange for at tale med politiet man er bange for for konsekvenserne det kan ministeren da ikke

sidder mange bag tremmer det må da kræve en ny indsats en politisk diskussion om hvordan vi håndterer det parallelsamfund der er på vej til at opstå den parallelle retstilstand der er på vej til at opstå i nogle udsatte boligområder som tv to på glimragende vis

også en del ganske almindelige danskere hvad vil ministeren gøre

begår kriminalitet i boligområder ud af

det kan ikke være sådan at de her typer skal skabe og sprede utryghed det giver sig selv

den højeste indsats nogen sinde mod bandemiljøet også sket en styrket indsats i forhold til de udsatte boligområder

det man kan sige er målpersoner og hvorfor det

uvæsen i at sprede sig også i de udsatte boligområder

til de såkaldte bandevagtværn

jeg stadig væk har meget svært ved at forstå hvorfor venstre her i folketinget

hemmelige ransagninger når der helt specifikt i

tidspunkt redegøre for men masser af initiativer hvorfor fordi regeringen mener at det her er et alvorligt problem og derfor er indsatsen løftet til

overbevise os om at det ville være et reelt effektfuldt redskab så vil

det er det der skal til vi tror bare ikke at det er det der gør det og vi tror heller ikke

udmærkede forslag det har vi også taget positivt imod

sker noget uden for christiansborgs og justitsministeriets tykke

er noget i gang som kræver andet end

med hemmelige ransagninger eller udveksling af nogle oplysninger det handler om at vi har

og er bange for bandemedlemmerne som er dem der desværre reelt bestemmer i en del af de her boligområder skræmmer

når det handler om at gå målrettet efter bandemiljøet altså når det handler om

om at udvide mulighederne for hemmelige ransagninger

man i kriminalforsorgen selvfølgelig skal have flere pladser når man sætter folk ind

politiets muligheder for eksempelvis via via

således at vi kan skærpe indsatsen over for den organiserede kriminalitet

andet for mig der ikke hænger sammen det må venstre jo selv redegøre for

jeg står på mål for ethvert initiativ der er taget her og jeg har kun ros til

politiet og den opbakning mener jeg de bør have fra hele folketingets er ingen tvivl om at det her er alvorligt venstre må så selv finde ud af hvad de mener om tingene

så fremsætter man så selv forslag som bliver kritiseret af hvem af politiet jo held og lykke

vistnok er kandidat til en større post i politiforbundet og

man har et fagforeningssynspunkt om at man flere ressourcer

ønskede justitsministeren heller ikke at tilføre politiet flere ressourcer i venstre har vi lagt et forslag frem til en optrappet bandeindsats hvor man omprioriterer politiets ressourcer

hvor man laver længere straffe hvor man skærper udvisningsreglerne det har justitsministeren fejet af bordet og så henviser justitsministeren

logning og noget omkring hemmelige ransagninger og noget omkring udveksling

noget der ændrer ved det der skræmmer folk derude nemlig at det er bandevagter der patruljerer

tvivl om at politiet bruger enormt mange ressourcer på det her lige i øjeblikket det har de fået muligheden for af hvem

øget tryghed gennem massiv polititilstedeværelse målrettede politiaktioner al capone metoder der presser banderne på pengene indsats over for bandevagter visitationszoner hvor der

tusind fire hundrede visitationer siden januar måned styrkede exitprogrammer til at få dem ud som er kommet på et galt spor

svært ved at forklare hvordan det kan være at man kritiserer regeringen for ikke at gøre noget og når regeringen så kommer med et forslag som målrettet vil gå lige nøjagtig efter det det handler om altså organiseret kriminalitet herunder

udvidet brug af hemmelige ransagninger så er man imod

forsvarshistoriske museum fusionere med andre museer eller institutioner

kom der en udredning om det danske museumslandskab

det var ti år siden at vi havde fået den seneste museumslov og

udfordret museerne derfor var det vigtigt for kulturministeriet

og folketingets flertal at få en udredning

så vi kan få mere bæredygtige museer i danmark det gælder både de statslige og de statsstøttede museer her blev det anbefalet at de fem mindste statslige museer blev vurderet i forhold til udredningens generelle anbefalinger om bæredygtighed og de fem små statslige museer nævner jeg

landbrugsmuseum

også relevant når spørgeren spørger til statens

optaget af at finde den mest bæredygtige udvikling for også det museum det er muligt at en anden administrativ organisering kan være med til at udvikle museets bæredygtighed og styrke dets faglige arbejde men der er ikke på nuværende tidspunkt taget nogen endelig beslutning processen er undervejs

vi er færdige med at vurdere

vi har de her skriftlige § tyve spørgsmål en ting er

ministeren har jo også modtaget et andet brev nemlig

foreningen af specialmuseer i danmark som jo decideret tordner imod

stiller en lang række bekymrede spørgsmål det er ikke mindst

jo godt kan frygtes at at man ønsker at lægge de her

skaffet rigtig mange eksterne midler fået revurderet og

et helt andet topmoderne museum

vil ske hvis de kommer ind under en mastodont som for eksempel nationalmuseet vil de så stadig væk kunne få mulighed

også skeptisk over for om man hvis man bliver en lille del

ministerens holdning til det end bare det

få ministerens personlige vurdering af om alt stort bare er godt

hvis der er en begrundelse som jeg synes er fornuftig så kommer jeg med den

vil understrege er at nationalmuseet jo er hele danmarks museum det er

vi har jo frøslevlejren som er en del af nationalmuseet som ligger langt væk fra københavn ved grænsen vi har frilandsmuseet vi har frihedsmuseet vi har kongernes jelling som alle fire er dele af nationalmuseet men opfattes som almindelige specialiserede veldrevne bæredygtige museer

ikke i sig selv en katastrofe set med mine øjne at blive en del af nationalmuseet hvilket ville være alternativet for en selvstændig museumsenhed som statens forsvarshistoriske museum men vi er som sagt i gang med nogle overvejelser og analyser for at finde det mest bæredygtige koncept for det museum som

som specialmuseerne rejser om

er jeg nervøs for for en ting er at nationalmuseet har

sig gøre hvis man var en lille del af en meget stor mastodont som nationalmuseet

det nye tøjhusmuseum men det er jo fantastisk så deler ministeren ikke også den bekymring om fundraising at det vil blive sværere

er en så lille procentdel måske endda promilledel

fantastisk flot museum jeg vil anbefale alle at besøge statens forsvarshistoriske museum

til hinder for fundraising

gør de andre specielle museer som er inde under nationalmuseets logo kan man kalde det og dermed nationalmuseets ansvar

profil som de har det lokale præg som de har

er skeptisk jeg er meget skeptisk jeg jeg har svært ved at se fordelene jeg kan måske godt forstå at der er nogle fordele til sekretariatsbistand og sådan noget der kan man spare nogle få tusinde kroner jeg er bare meget nervøs for at identiteten vil forsvinde jeg

man nok så meget nævne andre små små museer rundtomkring i landet

jeg har det sådan hvorfor lægge noget sammen hvis det fungerer godt i dag

skal til for at have kvalificerede museer

alle museer som får statsstøtte skal jo honorere kravene om at indsamle registrere bevare forske og formidle og det kræver temmelig meget at et museum skal kunne løfte

fordi vi som stat har ansvar for de museer

som bliver varetaget og forvaltet af museerne derfor er vi jo nødt til som politikere og som regering uanset regeringens farve at forholde os til det hvis der opstår problemer og der har været problemer og der er problemer for statens forsvarshistoriske museum som skal finde en løsning der er fundet nogle midlertidige løsninger på et lidt tidligere tidspunkt

at spørgeren gerne vil have at jeg skal se på fordele ved at lade statens forsvarshistoriske museum fortsætte i sin nuværende organisatoriske form

der er en proces i gang som jeg også nævnte i mit første svar med overvejelser om hvorvidt der skal ske fusioner mellem statslige museer den proces er ikke afsluttet og jeg vil derfor ikke kommentere spekulationer om konkrete sammenlægninger på nuværende tidspunkt

resultatet af mine overvejelser når processen er sluttet statens forsvarshistoriske museum som er det der konkret spørges til blev til i to tusind og fire ved en fusion af tøjhusmuseet og orlogsmuseet og den fusion

ikke betydet at vi som publikum og forskere har mistet historierne om krigsførelse til lands til

spørgeren og jeg rost den nye udstilling på statens forsvarshistoriske museum som meget fint forholder sig til alle tre

så må sige i den krigshistorie som danmark har der er nogle der mener det er synd at lade mindre museer blive en del af større museer og

at få svært ved at tiltrække fondsmidler og at fastholde en særlig faglig profil

den erfaring vi har det er ikke nødvendigvis

det er i hvert fald ikke den hensigt eller intention der ligger hvis såfremt vi når til en konklusion om en fusion under nationalmuseet men den proces er som sagt ikke færdig endnu derfor er det svært for mig

at der er økonomiske problemer i det museum vi drøfter her og at

der skal varetage opgaverne skal jo være særligt uddannet til at varetage den type museumsopgaver derfor

at vi er nødt til at vurdere situationen på statens

dansk landbrugsmuseum som jeg lige rejste kort

skulle tænke centralisering

ret mange problemer

at der er en helt anden opfattelse her i københavn det ville da være spændende at høre

meget stor glæde af at have gratis adgang

landbrugsmuseum og de andre museer der er til diskussion

hvis de bliver en del af nationalmuseet som ellers har det som erklæret målsætning at der skal være fri adgang

gælde for de her andre filialer

noget miskmask som ingen rigtig kan forstå

inddrage foreningen af specialmuseer andre lignende foreninger i det arbejde

fri entré og det er selvfølgelig et spørgsmål man så må forholde sig til og som må indgå i den samlede vurdering af hvad der er hensigtsmæssigt at gøre i det enkelte tilfælde det eneste jeg har sagt på nuværende tidspunkt er jo at udredningen peger på fem små statslige museer

til de krav vi stiller til museer i

har spørgeren stillet et konkret spørgsmål om et af museerne nemlig statens

som folketinget tidligere har forsøgt at gribe ind over for

som ikke er løst grundlæggende endnu og det er det vi arbejder med

svar på hvad der er det bedst tænkelige at gøre her og som sagt vender jeg tilbage men der er ikke nogen fokuserede planer

af specialmuseer i danmark og andre lignende foreninger som arbejder vil de blive inddraget i den proces

og tak for svaret med fri adgang jeg tror for resten at det vil give stof til eftertanke

for rigtig mange fordi entrebetaling

er en stor del af indtægterne for mange

ikke er problemer økonomisk eller fagligt osv hvorfor i alverden skulle man så fusionere så er det jo sådan lidt centralisering bare for centraliseringens skyld

jo alligevel i fokus eftersom

bliver anbefalet at vurdere bæredygtigheden i de fem søjler og den økonomi som hører med til museet

kvalificeret nok er det bæredygtigt nok det jo den vurdering som den her udredning jo være mærkeligt hvis ikke vi kiggede efter når udredningen her peger på at det er tvivlsomt om det kan holde på de små museer

tilbage til vi er slet ikke i gang med det på det niveau som spørgeren spørger til om jeg så må sige for de fire

får nogle svar så jeg da bliver lidt klogere det er jeg også blevet

at fordi det står i en rapport

der er en utryghed i museumsverdenen

vil ende med der har ministeren jo også et ansvar for at den utryghed enten forsvinder eller bliver afløst af noget handling derfor tror jeg også det er vigtigt at vi får en

form for tidsplan ind så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide

taler vi om altså ministeren siger at vi skal længere hen i en

sommerferien er det i løbet af i år eller hvad taler vi egentlig om af tidsplan

at vi skal handle

vi ændrer strukturen organiseringen

jeg vil gerne bestræbe mig på at kunne være færdig med den proces inden sommerferien

min politiske ambition og det siger jo så noget om at det ikke

også med involvering af de berørte

eksempel har sundhedsstyrelsen fået som opgave at yde direkte rådgivning og anden bistand til landets myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål det fremgår af sundhedslovens § to

landets øverste sundhedsfaglige myndighed

styrelsen råder over de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer for at kunne løfte de opgaver

så når sundhedsstyrelsen som øverste sundhedsfaglige myndighed har ydet rådgivning tilkommer det altså ikke mig som minister at foretage en nærmere sundhedsfaglig efterprøvning af sundhedsstyrelsens opgavevaretagelse

ikke gå ind i en nærmere sundhedsfaglig vurdering af om sundhedsstyrelsen gør det korrekte ved generelt at fraråde brugen af trampoliner i dagtilbud også selv om teknologisk institut efter det som spørgeren oplyser i sit spørgsmål uden betænkelighed kan anbefale en af de hoppepuder som sundhedsstyrelsen fraråder brugen af jeg har ikke nærmere kendskab til ud fra hvilke kriterier teknologisk institut godkender hoppepuder

konstatere er at sundhedsstyrelsen siden nitten en og firs som led i sin rådgivning af andre myndigheder har beskæftiget sig med brugen af trampoliner og hoppepuder og

institutioner for børn i to tusind og ni udgav sundhedsstyrelsen

publikationen hygiejne i daginstitutioner anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne miljø og sikkerhed og tilsvarende

til kommunale sundhedstjenester både i notatet og i pjecen

sundhedsstyrelsen generelt brugen af trampoliner med videre i daginstitutioner om baggrunden for den anbefaling

oplyses det at antallet af ulykker knyttet til hopperedskaber for børn og unge altså også trampoliner er steget betydeligt frem til to tusind og ni det steg fra tres ulykker i nitten otte og halvfems til cirka syv tusind ulykker i to tusind og otte derudover konstaterer sundhedsstyrelsen at stigningen i ulykker især rammer de nul seks årige altså herunder

i daginstitutioner de fleste skader skyldes

her kan man finde på sundhedsstyrelsens hjemmeside også baggrunden for deres anbefalinger jeg har ikke

det er jo så sundhedsstyrelsen der er den øverste myndighed men jeg

forsvarlige det jeg kan sige

de her kære trampoliner og

lidt ældre brugere og

som producerer de her nedgravede hoppepuder forsøgt

jeg gerne spørge ministeren

eller eller andre altså i det her tilfælde en anbefaling der er sendt ud til kommuner i forhold til daginstitutioner

handler det altså ikke kun om om højden eller om størrelsen eller hvad det er for en trampolin

de nul seks årige får af det at springe på trampolin det handler ikke kun om at de rammer en kant eller

børnene hopper flere sammen og at ikke har kontrol over deres egne bevægelser de er ikke motorisk stærkt nok udviklet de har det ved jeg jo med mine egne små børn i baghovedet store hoveder i forhold til resten af kroppen at der når de falder så er

kan give varige men og gøre dem handicappet jeg vil sige

skader og det at vi kan se at særlig de nul seks årige er

hvor travlt der også er i forhold til det at kunne være én voksen til ét barn på en trampolin

man kan sige at hvis selve statistikken

som er sket de senere år var splittet op i to dele altså hvis man havde adskilt trampolinerne fra

har jeg det stadig væk sådan at jeg udmærket godt kan forstå at der er en producent her som er frustreret

gerne producere de her varer

nogle som jo har valgt at købe de her produkter

gerne vil have ministeren til at forholde sig til er om det ikke kunne være naturligt

dele de her statistikker

tidligt lærer glæden ved fysisk aktivitet

jo ikke ekspert og det er der en selvstændig pointe i

jeg forstår eksperternes gennemgang så sker de fleste skader altså når man falder midt på det der hedder springdugen ligegyldigt hvad det så er for et hopperedskab om det er en trampolin eller en hoppepude eller noget af det andet der falder ind under den her kategori men jeg vil da sige at jeg

har en klar forventning om at sundhedsstyrelsen af egen drift sammen med relevante myndigheder hele tiden følger

bevæger sig i takt med at der kommer ny viden og nye produkter

jeg ved at sundhedsstyrelsen er udmærket bekendt med at det her spørgsmål er stillet og at der er en producent

har fuld tillid til at man løbende forholder sig til det i sundhedsstyrelsen og reviderer de

trampoliner så bøvler producenten også med

det er nemlig sådan at hoppepuden som jo er gravet ned i jorden og af den grund hører ind under en bekendtgørelse

forhåndsgodkendes af den lokale politimester og af teknologisk institut ud over det

at være et nagelfast produkt og dermed skal den også have en kommunal

faktisk er flere myndigheder inde over for at

så jeg må hellere lade være med at rode mig ud i alt muligt omkring

og derfor går de her anbefalinger også

hopper om det så er på trampolin eller hoppepude eller

at der er et anderledes tyngdepunkt fordi ens hoved er større når man er så lille

man så ikke har den samme styring over egen krop

at der i en almindeligt normeret daginstitution altså

typisk hverken er mandskab eller uddannet personale med nok viden

at børn og unge får motion og at de bevæger sig

set vi alle sammen er rigtig enige om det håber jeg også alle er klar over det har en forebyggende effekt på en række sygdomme at man får rørt sig

og vi ved jo også at fysisk aktivitet er rigtig vigtigt for

børn i forhold til at indgå i sociale fællesskaber

i organiserede aktiviteter vi ved at fysisk aktivitet kan være med til at fremme børn og unges præstationer i mere boglige sammenhænge som kræver koncentrationsevne i det hele taget øge deres koncentrationsevne derfor er det også et vigtigt element i det folkeskoleudspil regeringen er kommet med

og mig som sundhedsminister at kommunerne prioriterer forebyggelse højt og prioriterer muligheden for

røre sig og have bevægelse i hverdagen højt og i øvrigt bruger forebyggelseskronerne der hvor de har mest mulig effekt sundhedsstyrelsen har jo i det forgangne år lavet en række forebyggelsespakker til kommunerne der lige præcis er helt konkrete redskaber kommunerne kan bruge til at sikre det her det er jo en indsats der går på tværs

handler om at der skal være sikre cykelstier til skolen så man kan cykle i skole i stedet

der skal være andet end pomfritter i idrætshallerne det handler om en skole hvor man også rører sig og har bevægelse som en del af hverdagen og så videre og så videre

konkrete redskaber hvormed man kan sætte ind for at sørge for at også flere børn bevæger sig

har fysisk aktivitet som en del af deres hverdag

indvier jeg faktisk senere på ugen her et forebyggelsescenter ude i kl som skal bistå kommunerne så

de rigtig kan få den her indsats ud over rampen og det er

stigende grad vil se at man tænker

deres liv og så er det jo en vigtig dagsorden der går på tværs af de fleste lokale politikområder også fremover

har haft en af de her nedgravede hoppepuder tæt på mit hjem og at mine

kæmpe trækplaster for hele områdets børn og unge og det

bare er synes jeg ærgerligt

offentlige myndigheder der skal ind at godkende at

ind under to forskellige bekendtgørelser

og igen ja vi har også selv haft havetrampolin og jeg ved udmærket godt at der er fare for at børn kan falde ned og slå hovedet

adskiller sig er at man faktisk jo kan se at unge mennesker og børn

gerne vil bruge de her nedgravede hoppepuder og ikke mindst at

at de får en masse motion

jeg høre igen om det ikke er et problem at der er offentlige barrierer i forhold

og især i forhold til at man så får en masse børn som måske ellers

noget som helst med mit ressortområde

der har noget med mit ressortområde gøre

i forhold til hopperedskaber og

helt grundlæggende har jeg ikke tænkt mig at gå ind og blande mig i

ypperste eksperter de har ansvaret for at følge ny viden

anbefalet at man ikke bruger

en voldsom stigning i antallet af skader man har kunnet se at den stigning i

gennem de sidste tyve år hvad det er der giver de skader hvad det er der forårsager skaderne hos børn og der er der altså men det har vi jo været inde på

tale om at at også

også lige selv har nævnt synes at det er vigtigt at

på den måde også havde en interesse i at sikre

liv som barn som ikke bare er godt rent fysisk fordi kroppen har det godt det forebygger at man udvikler sygdomme

lege udenfor er det jo noget af det allerbedste på grund af

skolen jamen listen er jo næsten uudtømmelig i forhold til hvad der er af gode ting at opnå ved

så man sørger for at der er gode legepladser

så man sørger for at der er stier i parker der er oplyst om aftenen og gruset om vinteren så

og brække ben hofter eller andet

der er gode sportsfaciliteter fodboldbaner og andet udendørs er man i tvivl om hvordan man skal gribe det an kommunalt

og nu også et kommunalt forebyggelsescenter

opfordre kommunerne til at gøre det

med til at udbrede kendskabet til det men at gå konkret ind i et helt konkret

produkt og de problemer der måtte være med godkendelse markedsføring og ting der ligger langt uden for mit ressort

mod en mur og at der ligesom ikke er nogen veje at gå

fordi sundhedsstyrelsen måske vælger

og tager trampoliner og hoppepuder og det hele

det er nogle nogle gener fra nogle offentlige myndigheder som faktisk spænder ben for at der kan ansættes flere

mennesker i den her virksomhed måske endda også øge eksporten for landet og så videre

ministeren ikke har planer om at ville

på det her område eller på mange andre områder jeg kan konstatere at sundhedsstyrelsen

også beskriver i deres rapport at at det her med hvordan man laver de bedste sikkerhedsguidelines

noget den videnskabelige litteratur hyppigt beskæftiger sig med og for det her område trampoliner og hopperedskaber

hvad det er for nogle bevægelser hvad det er der kommer i spil når man når man hopper på den måde om det så er i trampolin eller hopperedskab og

konklusionen typisk

i den her rapport fra sundhedsstyrelsen det går jeg ikke ind i ligesom jeg

for spørgsmålene men inden jeg starter på min besvarelse vil jeg ikke undlade at pege på den omstændighed at spørgerens eget parti venstre har været med til at træffe beslutning

dialog med kommunen om kasernens fremtid

salg af fast ejendom med videre at en væsentlig del af plankompetencen nemlig kompetencen til at lave kommuneplaner og lokalplaner ikke hører under forsvarsministeriet

kommunen at der er igangsat en proces med at finde frem til hvad der skal ske med sønderborg kaserne og sønderborgs øvelsesterræn

jeg ikke på forhånd udelukket noget den samlede etablissementmæssige løsning blev besluttet af forsvarsforligskredsen i enighed og jeg tror at alle der har fulgt med i den proces ved at det var ganske vanskelige forhandlinger hvor en række forskellige hensyn skulle afbalanceres under de forhandlinger var det både regeringens og forsvarsforligskredsens ønske at danmark fortsat har et effektivt og moderne forsvar som samtidig da vi jo var igennem en spareøvelse skulle bidrage til at få genoprettet dansk økonomi derfor var det nødvendigt med en række effektiviseringer

set ikke at det er nogen hemmelighed for nogen at der er lavet en forsvarsaftale som indebærer en lukning af sønderborg kaserne personligt synes jeg at det er rigtig trist og ærgerligt at sønderborg kaserne bliver lukket men jeg respekterer også at det er den aftale der er lavet blandt et flertal af folketingets partier herunder både forsvarsministerens

parti dansk folkeparti og en række andre partier

jeg synes er væsentligt er jo så at man ikke bliver ved med at diskutere

lå til grund for den beslutning eller hvem der traf hvilke beslutninger på hvilket tidspunkt men at vi så set i den her triste situation kigger fremad

for nogle muligheder der er for de berørte kommuner for de berørte personer personalet som nu er nødt til at

i den forbindelse er det jo væsentligt hvordan man kan anvende både øvelsesterrænet der

han villigt vil gå ind i at sikre at kommunen kan få overdraget ikke bare kasernen men også øvelsesterrænet

om forsvarsministeren aktivt politisk vil arbejde for at regeringen sikrer at der ikke kommer bindinger på brugen af kasernen og mest af alt

set der hvor der måske fremadrettet er nogle udviklingsmuligheder ligesom vi har set

tidligere områder og byer hvor forsvaret har lukket etablissementer at man så kan sikre en udvikling

klart at hvis forsvarsministerens kollega miljøministeren og regeringen dermed som helhed binder sønderborg kommune på en måde så man ikke kan udnytte øvelsesterrænet til andet end at borgerne kan gå gode grønne gåture derude som

jamen så er der ikke lige så mange udviklingsmuligheder som der er hvis forsvarsministeren aktivt vil arbejde for at kommunen omkostningsfrit og uden bindinger kan overtage øvelsesarealet og kasernen og det vil jeg selvfølgelig gerne høre

set en forståelse i forligskredsen at det vil man gerne hjælpe sønderborg med al den stund at alle jo er klar over at det her er smerteligt for en kommune som oplever at få en kaserne lukket vi har andre steder rundtomkring i landet lukket kaserner nogle steder erfaringerne været at man har fået anvendt arealerne igen fået lavet udvikling fået lavet initiativer som har givet nyt liv som har givet nye muligheder som har givet i virkeligheden et løft til nogle områder andre steder har vi desværre oplevet at der har været dårlige erfaringer med at det potentiale som har ligget

ikke er blevet forløst og at man derfor ikke har nået det som man gerne ville men viljen fra forsvarsforligskredsen alle de partier som indgår i forsvarsforliget til at bidrage aktivt til processen

at blive rømmet det står fuldstændig tomt og har været til salg i en årrække nu på nabogrunden til sønderborg sergentskole ikke langt derfra ligger det psykiatriske hospital og augustenborg slot der tidligere har været brugt der

taler om hundredvis af nedlagte stillinger som bliver flyttet væk fra sønderborg

sælges på trods af at de har været til salg i en årrække

har en positiv forventning om at sønderborg sergentskole der ligger på nabogrunden kan sælges det virker sådan mildest talt rimelig naivt og urealistisk at tro at når man ikke har kunnet sælge andre bygninger som måske egentlig anvendelsesmæssigt har en bredere mulighed kan man sælge sælge sønderborg kaserne

aktivt for at sønderborg kommune kan overtage

i region syddanmark også en partifælle til spørgeren men den diskussion skal jeg lade ligge her det som det som spørgsmålet kredser om

det rigtige beløb og hvordan arealet kan anvendes og netop fordi jeg

nu i gang med at finde ud af hvad det er for nogle planmæssige bindinger der ligger på området sådan at vi med et vidensgrundlag kan starte en

dialog om hvad der er for muligheder for at anvende området og eventuelt

poul erik svendsen som er forsvarsministerens partikollega som har besluttet at sygehuset skal rykkes

der på nabogrunden til sønderborg sergentskole står et kæmpestort sygehus som nu er ved at blive tømt som har været til salg i en årrække

set også derfor jeg håber på at forsvarsministeren positivt her i dag vil give en garanti for at ministeren vil arbejde aktivt for at sønderborg sergentskoles bygninger kan overdrages til kommunen gerne omkostningsfrit

ellers for et meget lille symbolsk beløb og at

at ministeren vil arbejde aktivt for at regeringen vil overdrage det til sønderborg kommune omkostningsfrit

at man rundtomkring hvor forsvaret har lukket etablissementer både har været i situationer hvor erfaringerne har været at der er kommet noget godt ud af det

efter min mening i høj grad af hvilken tilgang kommunen har til det hvilket ønske kommunen har til at sikre at

af at man faktisk gerne vil være aktiv i at sikre den fremtidige anvendelse af arealerne

for mit møde med med sønderborg kommune er at kommunen har

har valgt at sige det her var ikke den beslutning vi havde ønsket os men givet at det er et vilkår og det er det som hele folketinget på nær enhedslisten er enige om så bliver vi nødt til at arbejde med det som udgangspunkt for at finde ud af hvordan det her så kan

vækst og netop derfor er det jo også regeringens

at sikre konkurrencedygtige rammebetingelser for det erhvervsliv som der er i danmark det gør regeringen jo blandt andet ved at udvikle uddannelser

og ved at mindske de administrative byrder for virksomhederne det er selvfølgelig alle sammen initiativer som jeg som minister og en del af regeringen bakker op om jeg har som jeg også nævnte

de tidligere spørgsmål selv personligt aftalt møde med sønderborg kommunes økonomiudvalg den attende april for at drøfte deres ideer til den fremtidige arealanvendelse af sønderborg kaserne og øvelsesarealet jeg bliver bare nødt til at minde om at jeg jo er forsvarsminister og mit ressortområde derfor er forsvaret og ikke planområdet og det som er forsvarets opgave er jo først og fremmest at sikre et godt og velfungerende forsvar inden for de økonomiske rammer som vi er blevet enige om og som i den her situation har betinget at der skal foretages en lang række effektiviseringer og moderniseringer af forsvaret og som også

kan lukkes kaserner vi skal selvfølgelig have kaserner eller andre etablissementer i kongeriget

faciliteter i varde hvor forsvarsministeren sammen med forligskredsen har tænkt sig at flytte

regnestykke kender vi jo sådan set ikke men det vi ved og det vi kan forholde os til er at der er truffet en politisk beslutning som efterlader sønderborgområdet med et meget stort tab

mindst af de mange årselever som hvert år har besøgt

blevet en del af byens miljø af uddannelsesmiljøet har bidraget til den økonomiske vækst og det liv der ligger i en studieby som sønderborg derfor er det selvfølgelig væsentligt at vi kigger på hvilke muligheder

siger at ministeren ikke er minister for for bindinger og planlov og andet det anerkender jeg fuldt ud

væsentligt at vide hvad ministeren politisk vil arbejde

politisk har ministeren jo

arbejde positivt for at der sker en frigørelse af arealerne til positiv udnyttelse

også indikeret at ministeren vil engagere sig i det videre forløb altså at man ikke bare vil rømme en by og så være ligeglad med konsekvenserne for lokalområdet

om ministeren som minister i en regering som jo

aktivt for at sønderborg kommune kan overtage

sergentskolens øvelsesareal på en hundrede og fem og fyrre ha som ligger i direkte tilknytning til byen og dermed giver en masse udviklingsmuligheder

hvis ministeren ikke vil arbejde aktivt for det og regeringen ikke vil arbejde aktivt for det så er risikoen for at der ikke kan

også henviser til der er eksempler på andre steder i landet

gøre mere end bare at sige at det vil jeg engagere mig i for jeg kan jo dokumentere det

at jeg den attende april har møde som jeg også nævnte før med økonomiudvalget i sønderborg kommune for at snakke om hvad de fremtidige anvendelsesmuligheder at jeg nu er i gang med at indhente de planbindinger der måtte være for at kunne have en dialog om

er for nogle ønsker der er og hvordan de kan passe ind i de bindinger som der måtte være på området så

formodning for dokumentation for at det her er en sag som jeg vil engagere mig i på vegne af regeringen selvfølgelig men også på vegne af den forligskreds som også omfatter spørgerens eget parti

positivt vil arbejde for at den regering som han er en del af vil sikre at de bindinger

kystnærhed til miljø til natur og andre ting men det må vel være sådan at forsvarsministeren her i dag kan indikere at man når man har påført et område et så stort tab

sikre at der ikke kommer yderligere bindinger ikke kommer yderligere problemer og det vil man politisk arbejde aktivt for

er under kommunernes egen kontrol det vil sige at der har kommunen råderetten selv og der kan være andre planmæssige

udredt kan vi konstatere hvad omstændighederne så er når man ikke på forhånd

hvis blinde snakker om farver og begynder at fortælle om hvad

så skal ske når man ikke på forhånd kan sige

de andre steder hvor der måtte være planmæssige bindinger og hvor der

privatpersoner med udviklingsønsker eller andet som så med rette vil kunne

ikke skal være bindinger og alt kan lade sig gøre når hvorimod jeg som privatperson skal opleve en masse restriktioner der synes jeg

som som er nødvendige det er ikke sagt for

til at skabe muligheder det er alene for at sige at når vi har de her planmæssige bindinger som der nogle gange

høj grad for at sikre hensynet til helheden og sikre

må man jo bare sige at så har regeringen fra starten indikeret

er noget at komme efter for sønderborg kommune i forhold til anvendelsen af øvelsesarealet på

hundrede og fem og fyrre ha ligger jo inden for kystbeskyttelses og kystnærhedszone på trods af at det ligger lige op til bebyggelsen og på trods af at det ligger lige i tilknytning til byen så er forskellen

det her jo er et landzoneområde i forhold til resten af byzoneområdet det betyder jo også at hvis det her skal have et aktivt

skal man fra regeringens side arbejde positivt på at arealet kan overdrages uden bindinger

tiltro til at man lokalt kan træffe de rigtige udviklingsbeslutninger

gør man jo skaden dobbelt ved først have frataget sønderborg sergentskole dens eksistens i sønderborg

hvis man så heller ikke vil sikre at der kommer nogle reelle udviklingsmuligheder

lokalt kan træffe de rigtige planmæssige balancehensyn

vil sige lad os nu se hvad det er for nogle bindinger der er før vi beslutter os

så tror jeg faktisk også og det håber jeg da at spørgeren er enig

nu leverer vi en pakke og så må kommunen gøre med den hvad den vil men

ikke i samarbejde med kommunen og i dialog med kommunen finde ud af hvad for nogle ønsker der er hvordan

det er det som jeg har givet håndslag på er en proces som jeg vil engagere mig i og det er det som blandt andet betyder at jeg den attende april tager ned og snakker

beder mig uddybe den sammenligning mellem vatikanet og iran som jeg skulle have fremsat i forbindelse med pavens udnævnelse

slå fast at jeg ikke har sammenlignet vatikanet med irans præstestyre jeg har som ligestillingsminister og med udgangspunkt i en konkret sag nemlig årets samling i fns kvindekommission i new york opfordret vatikanet til at ændre kvindesyn jeg har peget på at vatikanet i denne sag har dannet alliance med lande som iran syrien rusland og en række afrikanske lande under forhandlingerne har disse lande modarbejdet

globale fremskridt inden for især kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder det gælder eksempelvis

kvinders ret til at bestemme hvem de vil have børn med og hvor mange

hvis jeg skulle sætte nogle hårde fakta på de her forhandlinger og det som vi oplevede i new york

at der hvert minut dør en kvinde i forbindelse med graviditet og fødsel og mens vi står her vil de omkring ti minutter dø ti kvinder årligt dør mere end en halv million kvinder i barselssengen

viser at vold forårsager mere død og invaliditet blandt kvinder mellem femten og fire og fyrre år end kræft malaria trafikulykker og krig tilsammen helt konkret har der i årets løb også været en række sager i medierne som sætter fokus på kvinders forhold

på den pakistanske skolepige malala og gruppevoldtægten i indien hvor den tre og tyve årige kvinde

undertrykkelse af kvinder er et enormt problem og jeg mener at det er vores pligt igen og igen at kæmpe for kvinders rettigheder og også at gøre opmærksom på at der er stærke kræfter

er det det der sker på mange måder

tid hvor der desværre er risiko for at kvinders rettigheder rulles tilbage

har fundet på det her det fremgår egentlig også af den tidligere regerings redegørelse for kvindekommissionens samling i to tusind og elleve hvor den tidligere regering skrev at en række lande

pakistan iran og yemen anført af vatikanet i rette med flere centrale elementer

skal ud at forsvare paven for jeg er protestant helt ind

kirkeministeren siger at man danner alliance med iran som jo er et af de mest totalitære onde og modbydelige regimer i verden

at bevare proportionerne når man bruger

det skete allerede umiddelbart efter

kan samtidig have elskerinder en far kan bortgifte sin datter fra hun er ni år i retssager tæller kvindens vidneudsagn kun det halve af

og der synes jeg bare at ministeren skulle passe på med at lave nogle nogle

der har været i new york og det er et faktum om

vatikanstaten er gået sammen med de pågældende lande

her i danmark når man så læste artiklen

tage mine udtalelser i den rette sammenhæng

læse den artikel der er

og nu citerer jeg at jeg er uenig i den nye paves tidligere udtalelser men at jeg i stedet for at kritisere den nyvalgte pave opfordrer

de samme forhold herhjemme at dér sidder der et centralt organ som kaldes det svenske kirkeråd man kunne kalde det for en synode det er det samme der tager stilling til også politiske spørgsmål det er det jeg har sagt i den artikel og det er det som kirkeministeren siger i praksis

ellers må kirkeministeren gå ud og forklare hvad han mener om den svenske kirke det vil jeg gerne slå fast

er usagligt at fordi man ikke ved hvad man skal svare

at opremse debatter der ligger måneder tilbage altså debatter jeg nærmest har glemt men ministeren går altså og husker på dem stadig væk og

at bringe iran ind i alliance med vatikanstaten når man tænker på hvor ondt og modbydeligt et totalitært regime

den artikel her og det eneste den her artikel går ud på

de forhandlinger som jeg deltog i i new york som ligestillingsminister

vatikanstaten sammen med de andre lande som jeg har nævnt

og det er noget den tidligere regering også sagde

det parlamentariske grundlag for

det samme som den tidligere regering egentlig også sagde derfor vil jeg bare sige en gang til det er et faktum

man ikke komme uden om at de religiøse kræfter trækker kvinders rettigheder den forkerte vej og kvinder

jeg vil jeg vil godt lige sige at det måske er lidt urimelige krav

det så ikke rigtig gør indtryk gør indtryk på ministeren hvad det er der sker med kvinder

det måske ikke helt kan sammenlignes med kvinderne i italien

et katolsk land kvinderne i frankrig

være at man måske ikke skulle foretage sådan nogle

der skriver de overskrifter overskrifterne må medierne

jeg forholder mig til hvad der egentlig står i den artikel og det jeg forholder mig til i den artikel og det vil

de forhandlinger som jeg var med til i new york hvor

afrikanske lande og også vatikanstaten gjorde

kvinders rettigheder på seksuelle og reproduktive områder den forkerte vej det har nogle konsekvenser konsekvenser for kvinder rundt omkring

og min tilgang under de forhandlinger er at skabe de bedst mulige forhold for kvinder rundtomkring på kloden og med hensyn til den tidligere regering som skrev fuldstændig det samme så sagde jeg jo ikke

der fremgår af folketingets hjemmeside